i dag er der følgende anmeldelser økonomi og indenrigsministeren lovforslag nummer l en hundrede og fire og firs ministeren for sundhed og forebyggelse lovforslag nummer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

klima energi og bygningsministeren har meddelt mig at han i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire vil give folketinget en skriftlig energipolitisk redegørelse

i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser

undervisningsministeren til ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser er anmeldt følgende spørgere kristian jensen esben lunde larsen

mette bock til børne og undervisningsministeren er anmeldt følgende spørgere karen ellemann alex ahrendtsen peter juel jensen louise schack elholm

flere der ønsker at melde sig som spørgere det ser det ikke ud til

begge op til to minutters taletid herefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har en minuts taletid jeg giver ordet til herre kristian jensen for spørgsmål til

noget mere og at man vil

er ngoet der minder så utrolig meget

var at finde i vk regeringens egne planer om de reformer som

andre partier der tager godt imod de ideer som vi har i venstre

lidt mere præcis

tanker regeringen allerede nu har gjort sig om

jeg går stærkt ud fra at ministeren kan sige noget mere om

at der kommer ud af det udvalgsarbejde for hvis man går

kan regnes ind

en hurtigere færdiggørelse af uddannelserne

gennemfører en fremrykkelse af de unges gennemførelse af deres uddannelser

en vis idé om hvilke værktøjer man vil bruge

virkning i forhold til de unge jeg er helt enig i formålet

også specifikt de elementer der handler om

får en lavere færdiggørelsesalder

igen vil forbedre den grundlæggende samfundsøkonomi

sådan i gennemsnit har mere end to sabatår mellem deres ungdomsuddannelse og

få dem til at starte et kvartal tidligere

dermed stadig væk sige at der plads til et års forsinkelse

samfundsøkonomien med en milliard kroner gennem et øget arbejdsudbud dermed mener jeg også bare at

urealistisk når regeringen har sagt at vi kan finde to milliard kroner ad den her vej gennem et øget arbejdsudbud ved en lavere dimittendalder

netop det som det her tværministerielle udvalg arbejder med

vil gerne sige at det er en bred palet det er ikke som i vk regeringens tid entydigt et spørgsmål om

er nogle tiltag der gennem en bedre tilrettelæggelse af uddannelserne og også anvendelse af su systemet og

mellem ungdomsuddannelsen og den videregående uddannelse

de andre videregående uddannelser hvor der er en lang række barrierer

kopiere den analyse som den tidligere regering havde

godt være lidt selvros men det jo også en slags ros

en glimrende analyse af hvor problemerne ligger det er bare meget meget svagt og spagt i forhold til hvad

kan arbejdes med nogle forskellige elementer både i su systemet og

systemet men hvis man kan være så præcis at man indregner to milliard kroner i finansieringen må man også kunne være mere præcis

for nogle initiativer der skal gennemføres

nogle ideer som ministeren selv bringer til bordet hvis ministeren overhovedet har bragt nogle ideer til bordet jeg går ud fra at der er kommet

unge til at komme hurtigere igennem så

det er meget lig den venstre havde for et år siden derfor

er glimrende men ministeren

hvad det så er regeringen vil komme med

var det jo entydigt ét sted man kiggede hen nemlig besparelser på suen det vi kigger på er en bred

den indsats vi også gjorde i forbindelse med velfærdsaftalen

nogle andre elementer men jeg ved ikke om

få et vinteroptag det er jo sådan at hver femte gymnasieelev for tiden i sig selv et problem har behov for at supplere for at leve op til adgangskravene til en videregående uddannelse men det siger sig selv at hvis man bare mangler et enkelt fag så er det

at det koster et års forsinkelse hvis det kunne nøjes med at være halvt år det er ét konkret eksempel et andet konkret eksempel

et udspil fra regeringen er jo meritgaranti for udlandsophold sådan at man ikke oplever at man først får godkendt at tage til udlandet med

for derefter at komme hjem og opleve at man ikke kan få den merit med ind i sin uddannelse det er et andet konkret element og så er der selvfølgelig su systemet

kan sørge for at dem som indhenter tabt tid

også har mulighed for at fravælge noget studiejob

systemet kaldes det en reform

set det samme det går ud på nemlig at få unge mennesker til at blive tilskyndet til at komme hurtigere igennem sådan at vi samlet set udbetaler mindre i su fordi deres gennemførelse er hurtigere

det er det vi har brug for i samfundet jeg synes bare

regeringen har svunget sig op til en lang række ord om et forsigtighedsprincip

vel ikke uden ministerens viden har indregnet to milliard kroner i regeringens to tusind og tyve plan

så må der være noget mere kød

de forslag der ligger end de meget løse overskrifter man kommer med her så nu er det som formanden sagde sidste gang jeg har

replik og dermed er det altså også sidste gang ministeren

at det også vil kræve nogle investeringer at kunne lave det så hvad er

skal til for at få skaffet det provenu som jeg

ville være godt at få skaffet nemlig få to milliard

er en enighed om at det vil være både fornuftigt og hensigtsmæssigt at nedbringe danske unges dimittendalder

jo også genstand for en forhandling i folketinget fordi meget af det givetvis vil kræve

vi ændrer på nogle reguleringer og nogle su regler

af et konkret udspil fra regeringen som vi altså aktuelt arbejder på ligesom vi i øvrigt arbejder på en skattereform og andre elementer det er jo ikke unaturligt jeg

regering som skrev en milliard kroner ind i

frem til folketinget med forslaget derfor

der er vigtigt i forhold til det her er at vi kigger på en bred palet det er altså ikke bare nedskæringer på

et spørgsmål om at tilrettelægge uddannelserne sådan at de unge ikke havner i blindgyder at der er en højere grad af fleksibilitet at man ikke skal stå og trippe for at komme i gang med sin uddannelse fordi man har taget et enkelt gymnasialt suppleringskursus og det er nogle af de ting som skal være med til at bidrage til at vi når den her ambitiøse målsætning

kan rummes inden for det uddannelsessystem vi kender fordi det i al beskedenhed bare vil betyde at de danske studerende på

skal nøjes med i gennemsnit at være en år forsinket på deres uddannelse

de skal gå i gang en kvartal tidligere dermed er der stadig plads til to sabbatår og dermed mener jeg at det både er realistisk og fornuftigt

for forskning innovation og videregående uddannelser

uddannelsesområdet der er jo kommet en

om de titusind studiepladser der skal oprettes prisen er på omkring to milliard kr

fordi der bliver øgede su udgifter og færre skatteindtægter

det fremgår af regeringens oplæg

man vil presse de studerende hurtigere igennem

indledende spørgsmål skal egentlig ganske enkelt være hvad er det for en incitamentsstruktur ministeren påtænker

når de når de studerende kommer hurtigere igennem

skaffer de flere skatteindtægter til at dække de øgede udgifter til øget optag men hvad er det man gør

kommer i arbejde

skatteindtægterne og hvis jeg skal være sådan lidt polemisk

regeringens eget forsigtighedsprincip

de titusind studiepladser der skal

regeringen for ambitionerne om at nedbringe de studerendes dimittendalder

ikke helt deler rosen fra venstres gruppeformand men

i hvert fald synes jeg det er vigtigt med regnestykket her det er rigtigt

at tres procent af alle unge skal have en videregående uddannelse og det er en ambition som vi med

og tyve planen har anvist finansiering til for det første viser vi jo at

det optag vi allerede satte rekord med

vores første finanslov nemlig de fire og halvtreds

en milliard kroner ud over det der var disponeret

alene til strukturudgifterne når flere skal have su og samtidig altså ikke betaler skat fordi de ikke arbejder mens de studerer så er det rigtigt som

lunde larsen siger at alle de her forudsætninger i en mellemfristet plan baserer sig på at folk kommer

det gælder for den her plan det gælder for vk

gjaldt også for sr regeringens planer at det altså i en mellemfristet plan

det er efter det man vist kalder helt gængse

hurtigere igennem eller som vi foretrækker at

jeg bare stille det retoriske spørgsmål er det at presse nogen hvis man giver dem mulighed for at starte til februar i stedet for at de skal vente til næste sommer er det at presse nogen hvis man reducerer frafaldet gennem en bedre optagelsesprocedure så de havner på

handler om og har lyst til at fortsætte med er det at presse nogen

skaber et su system hvor man har mulighed for at fravælge studiearbejde for i stedet for

indhente noget af det tabte hvis man har haft en periode

fra det vk regeringen lagde op til kigger vi ikke nøgent på besparelser i su systemet

kan skabe et bedre og mere sammenhængende uddannelsessystem som giver en lavere dimittendalder og det

jeg er godt tilfreds med at man vil få flere studerende igennem

og i øvrigt også den nuværende opposition

udmeldt et forsigtighedsprincip

der hele forskellen er altså

pengene skal være i kassen inden de kan bruges

dog uden finansiering forskellen er jo at vk regeringen anviste finansiering og derfor havde vi et forsigtighedsprincip der virkede i praksis

det akademiske proletariat som der har været talt om

det akademiske proletariat man risikerer

til stede når akademikerne er færdig med deres uddannelse hvad er ministerens holdning til faktisk

og det er det befolkningen skal være trygge ved vi bruger ikke penge vi ikke har tilvejebragt heller ikke på forventet efterbevilling som det jo faktisk var

sin mellemfristede plan havde travlt med at bruge pengene men glemte at

selvfølgelig kommer et udspil blandt andet om hvordan vi vil sænke dimittendalderen for de studerende og det er

tres procent til næste år men vi finansierer præcis som vi gjorde på sidste finanslov krone for krone de nye studiepladser efterhånden som vi får skabt behovet for dem ved at motivere flere unge til at søge

er en helt relevant problemstilling at der er dimittendledighed og derfor

er regeringen jo også i forbindelse med den mellemfristede

initiativer til det korte sigt herunder en ungepakke som skal bidrage til

der er et af elementerne at styrke og videreudvikle videnpilotordningen som er et utrolig effektivt redskab til at bringe akademikere ud i

at der bliver oprettet andre stillinger til akademikere fordi det viser sig at de virksomheder kan se at det giver noget på bundlinjen og er med til at skabe vækst og det er jo faktisk er omdrejningspunktet

vækst og dermed beskæftigelse i danmark og det gør vi blandt andet ved

til den nødvendige kapacitetsudvidelse på uddannelserne

oprette titusind flere studiepladser

om fem år når optaget

har udmøntet sig i flere kandidater der eventuelt

jo hunden med sin egen hale hvis man blot indlemmer titusind flere i studiepladser men ikke sikrer at der blandt andet er videre veje i uddannelsessystemet når det gælder

er kernen i det er at vi her sikrer det økonomiske fundament for at vi på samme præmisser som vi kender i

optage det antal studerende

der er til strukturudgifter faldende skatteindtægter og øgede su udgifter og så det råderum vi har

at udmønte strategien for hvor det skal foregå det siger sig selv at det er dyrere hvis

seks procent alle sammen skal være læger det vil vi nok

vi jo faktisk i dag ser den store vækst i søgningen

til erhvervsakademierne da kvote to optaget senest

strategien bliver men jeg kan bare sige at selv

i vores råderum råd til at finansiere de

og dermed udmønte vores strategi derfor er der styr på økonomien for kapacitetsudvidelsen i uddannelsessystemet

med til at lave reformerne der giver grundlaget for

selvfølgelig derudover resterer er en diskussion om kvaliteten det giver ikke mening at uddanne flere hvis det er på bekostning af kvaliteten og det har jeg jo

et som minister det der så er kernen er for det første selvfølgelig de løbende prioriteringer

får mere kvalitet for pengene der må jeg sige at der er meget stor variation eksempel timetallet

beslægtede uddannelser både på professionshøjskoler og universiteterne og derfor synes jeg ikke at man skal udelukke at vi også kan få mere kvalitet for pengene end vi gør i

i salen som havde anmeldt sig til ministeren så vi giver ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser fri

så har vi spørgsmål til børne og undervisningsministeren først fra

i de situationer hvor det vil gavne eleverne at der

det sådan at man kan lave holddeling i op til halvdelen af tiden men være en god balance så man både vægter at der er et klassefællesskab

hvordan skolerne vælger

er den konkrete skole der skal tilrettelægge undervisningen

der har brug for at lære på bestemte måder skal man jo netop

kan arbejde med forskellige hold til at understøtte et undervisningsmiljø der passer til

at arbejde med holddeling men jeg vil godt understrege en gang til

fagligt løft at man møder mange forskellige

har skabt mulighederne for at man kan

jeg ser selvsagt lidt med bekymring på

mellem den faglige præstation på en privatskole kontra

de enkelte elever får det bedst mulige og dermed det største

samme fejl som tilbage i nitten firserne hvor man havde fast holddeling

det gav rent faktisk et dårligere fagligt resultat er ministeren enig i i de udtalelser nemlig at man rent faktisk skabte dårlige faglige resultater

var i gamle dage og hvordan man brugte holddeling derfor vil jeg alene henholde mig til at hele ideen med at sige at man kan lave holddeling i op til halvdelen af tiden

er at det netop skal hvile på en pædagogisk faglig vurdering

sådan at skoleledelsen eller lærerteamet vurderer

alle de elever der er i klassen fagligt bedst muligt

man kan tilrettelægge undervisningen bedst muligt til meget forskellige elever der må jeg også sige igen at

giver et fagligt løft til meget forskellige elever lige præcis

er til gavn for det faglige udbytte hos den enkelte elev uagtet hvor det

som jeg da var elev i jeg mener

det er en folkeskole som vi begge to erindrer

man rent faktisk anvendte holddeling meget målrettet

lave forskellige faglige niveauer med det sigte

det bedst mulige faglige udbytte mit spørgsmål går selvfølgelig på som min indledning også handlede om hvordan ministeren vil sikre

en måske mere systematisk anvendelse af holddeling netop for at gavne det faglige niveau i den danske folkeskole

vi glæder os til at drøfte med folkeskoleforligspartierne herunder venstre det der er vores mål er at hvordan vi får en fagligt stærk folkeskole for alle vi er allerede nu i gang med drøftelser med alle parterne om folkeskolen lærerne lederne kommunerne forældrene og eleverne

som de peger på er lige præcis hvordan man bliver bedre til at arbejde med holddeling men igen inden for klassefællesskabets rammer som supplement til det

er der forsøg i gang nu både i frikommuner

at lave noget udviklingsarbejde for at hvordan man kan bruge holddeling endnu mere men vel at mærke som et pædagogisk redskab til at løfte fagligheden jeg glæder mig rigtig meget til at se hvad evalueringerne siger om de steder hvor man arbejder med

vi får noget god og underbygget viden som vi

og i de seneste tilfælde endda med vold som er endt med en domfældelse men forbryderspirerne

vender jo ofte tilbage til skolerne og offerets familie må i nogle tilfælde så

rimeligt finder vi i dansk folkeparti i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen nummer tre hundrede og tyve

åbenbart ikke gode nok siden vi gentagne gange får disse sager oprullet i pressen så mit indledende spørgsmål er vil ministeren derfor give skoleledere bedre mulighed for for eksempel bortvisning i længere tid end fem dage eller skærpe muligheden for at flytte en elev til en anden skole eller er andre skærpende sanktionsmuligheder

det svært for mig at kommentere den konkrete sag men det er faktisk sådan at

om god ro og orden netop fordi der var nogle andre eksempler fra skoler hvor der ikke var tilstrækkelige redskaber til at

hvis man vurderede at det var nødvendigt for netop at give god ro og orden

højde for den bekymring som ordføreren har der står at det er sådan at

eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytning overflytning uden elevens og forældrenes tilslutning

er for en type overgreb men det var lige præcis den skærpelse der kom da vi kiggede på den for et par år siden

et groft overgreb af den ene eller den

og tak for svaret jeg kender også godt bekendtgørelsens formuleringer den er glimrende og alligevel er der jo nogle problemer

igen ser vi de her tilfælde nu vil ministeren lave en folkeskolereform sammen med forligspartierne og skoleledelsen er jo et af

i dansk folkeparti ser vi gerne at skolelederne får reelle lederbeføjelser på en lang række områder ville det så ikke være klogt at vi lige kigger på de her sanktionsmuligheder og eventuelt skærper dem så vi fremover kan undgå disse kedelige sager som går i hårdknude på den ene

vil vi da nok anbefale ministeren

en skærpelse som gør at hvis man vurderer er særlig grove tilfælde

handler det jo om at give redskaber til at man lokalt kan træffe beslutning de redskaber er der

de ikke bliver benyttet i grove tilfælde

jo tolkes i i ret mange retninger i den konkrete sag er det ret groft og alligevel

offerets familie bliver næsten tvunget til at flytte barnet

vi jo nødt til at gøre et eller andet mener ministeren virkelig

kan vi ikke gøre noget fra folketingets side er det ikke vores opgave som politikere at sørge for at offeret altid blive beskyttet

bekendtgørelsen for et par år siden jeg har ikke mulighed for at gå ind i den konkrete sag for jeg kender ikke til den andet end det der har været i medierne

dialog der blandt andet har været her den opmærksomhed der har været i medierne

gjort det tydeligt at der intet er i regelgrundlaget der forhindrer en skole i at træffe beslutninger som også betyder at man

til en anden skole også uden forældrenes samtykke derfor vil jeg bare gentage mit tilbud til dansk folkeparti

til at komme med forslag til hvor der skal ske nogle ændringer eller skærpelser

jeg har svært ved at se at det er bekendtgørelsen der forhindrer at man kan træffe de fornødne beslutninger ved grove overgreb af hensyn til

noget som har været beskrevet i ugebrevet a4 det fremgår

folkeskolernes karaktergennemsnit ligger mindst

et karakterpoint under privatskolernes og det er særlig folkeskolerne

på den københavnske vestegn som halter bagefter

perspektivet ligger i at vi skal have folkeskolerne op på privatskolernes niveau

en regering har en holdning til

det er også det som er regeringens ambition med den reform af folkeskolen som vi

lægger frem i efteråret og som vi glæder os til at drøfte med forligskredsen bag folkeskolen

den lokale folkeskole jeg mener det er en kæmpe værdi vi har i det danske samfund at vi har en rigtig god grundskole

hele landet så forældre kan føle sig trygge ved

derfor skal det også være sådan at man føler sig tryg ved at ens barn

som barnet har fortjent og som er en del af det

skal være så fagligt og socialt alment dannede at de er rustede til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse bagefter

det lidt sværere hvis nogle ressourcestærke forældre vælger at tage deres børn ud af den fælles folkeskole for så bliver det jo sværere at løfte den faglige opgave der er og der er

vores svar i regeringen at at sætte ind i forhold til at give folkeskolen bedre muligheder for det faglige løft og noget af det som vi allerede har meldt ud er at vi lægger vægt på de helt grundlæggende kompetencer

få alle elever til blive dygtigere

så tidligt som muligt fordi det er de to grundfag hvis man har godt styr på dem

man klarer resten af fagene i folkeskolen langt højere der kan vi jo desværre se at

kan så lidt dansk og matematik at de reelt

som funktionelle analfabeter det vil sige at det godt

være at de lige kan tallene men de kan ikke

ikke godt nok og derfor håber jeg også at vi vi får et rigtig godt samarbejde om

den danske folkeskole det er jo folkets skole der skal være plads til alle men det skal også være en skole på en sådan måde

undervisningen i folkeskolen og så få et udbytte der gør at man kvalificerer sig til voksenlivet og sådan er det jo ikke lige i dag og det

udmærket måde jeg kan høre på ministeren at der bliver snakket om et højt ambitionsniveau der bliver

snakket om et højt fagligt niveau og der bliver snakket om en

og arbejder på et kommende forlig

rigtig gode drøftelser vil jeg i øvrigt også gerne understrege med alle

omkring folkeskolen det vil sige med skolelederne lærerne kommunerne forældrene eleverne om er der skal til for at løfte

sin finanslov allerede har afsat midler til et større udviklingsprojekt for folkeskolen og noget af det vi gerne vil løfte er blandt andet i forhold til hvordan vi

styrker den almindelige undervisning sådan at flere børn kan få den nødvendige støtte der det er i øvrigt på baggrund af

lovarbejde som vi lige har vedtaget her i folketinget

og det er jo fordi der er et fælles ønske om at

hen over årene til specialundervisning

det skal være en spareøvelse men fordi vi tror på at det at man som elev

sine kammerater i nærmiljøet selvfølgelig med den nødvendige støtte hvis man har brug for et ekstra løft

den almindelige undervisning og det har vi allerede taget

med den meget vigtige inklusionslov vi har vedtaget i fællesskab her i

vi snakkede om en revision af folkeskoleforliget først under fru tina nedergaard og også under herre troels lund poulsen

fra den daværende regerings side gerne

kunne styrke fagligheden i folkeskolen nu startede vi forhandlingerne op under ministerens ansvar her i efteråret

husker helt rigtigt og vi snakker stadig væk nu siger ministeren at der kommer et udspil til reform til efteråret

gang i et år

så videre og siger alle de rigtige ord

mange forældre som begynder at vælge folkeskolen fra hver eneste dag der går

udfordringen større for os kan ministeren ikke forstå at der snart må noget konkret på bordet

folkeskolen fra fordi de har været bekymrede for om deres børn fik et tilstrækkelig stærkt fagligt tilbud

drøftelser med parterne omkring folkeskolen og i øvrigt også med folketingets partier om hvad det er der skal til

sat konkrete initiativer i værk jeg nævnte før at vi støtter hvordan elever i langt højere grad nu kan blive

nævne nogle andre initiativer vi allerede nu har sat i gang

at vi har udvidet vores indsats i forhold til tosprogede elever blandt andet med en tosprogstaskforce som er ude at rådgive direkte på skoler der har mange elever med anden etnisk baggrund om hvordan de kan løfte dem fagligt

et børne og undervisningsministerium

læringstilbud og der ved vi at vi også kan arbejde med børnenes sprog sådan at tosprogede børn vil være bedre rustet når de starter

også børne og undervisningsministeren er frigjort til andet arbejde jeg skal her udsætte mødet

første spørgsmål er til statsministeren

herre jan e jørgensen

af sin første maj tale hvor hun sagde at et af de første lovforslag vi præsenterede var at hæve den kriminelle lavalder for denne regering sender ikke børn i fængsel forklare om hun dermed mener at den

som det fremgår af lovforslaget var formålet at de fjorten årige skulle behandles efter

samme regler som de femten til sytten årige de skulle kunne få en dom efter straffeloven

få en plettet straffeattest og de skulle i sidste ende kunne spærres inde

ikke om ordføreren ikke længere ønsker at stå ved

det bragte os ud af trit med retstilstanden i de øvrige nordiske lande

jeg kan blandt mange andre

opfattelse udtryk for en forråelse af hvordan vi ser vores fjorten årige børn

den kriminelle lavalder blev sat ned fra femten

udmærket klar over at den blev jeg spurgte statsministeren om statsministeren på baggrund af sin tale påstår at den forrige regering sendte børn i fængsel det er et forholdsvis enkelt spørgsmål

regering sendte ikke fjorten årige i fængsel ligesom den nuværende regering ikke sender femten

ikke nogen der mener internationalt regnes man

op til femten år så mener man at femten årige og seksten årige og sytten årige skal omfattes af straffeloven men man vil jo ikke sende femten årige seksten årige og sytten årige i fængsel vi sender ikke børn i fængsel i danmark det

børn i den alder skal selvfølgelig ikke i fængsel de skal

have en sanktion og en plettet straffeattest

frihedsberøvelse skal naturligvis ikke finde sted i et fængsel den skal finde sted

jeg synes ærlig talt det er pinligt hvis statsministeren ikke er klar over at det forholder sig sådan og jeg synes det er mere end pinligt at statsministeren ikke vil besvare et spørgsmål fra folketinget som er klart formuleret og som ikke er til at snakke udenom

sænke den kriminelle lavalder

at lovændringen blandt andet ville betyde at børn på fjorten år kunne komme til at stifte ubehageligt bekendtskab med fængsler og arresthuse

baseret på erfaringer for så vidt angår de femten til sytten årige der viser at

at vk regeringens sænkelse af den

at sidde i fængsler og arresthuse når der altså ikke plads på de sikrede institutioner

at det formentlig ikke kunne undgås

i fængsel det risikerer man i hvert fald for det har statsministeren lige sagt at man risikerer med femten

sender den nuværende regering ikke femten til sytten årige børn i fængsel og så var

det statsministeren sagde i sin første maj tale

være helt fair hvis statsministeren sagde ja ja solen skinnede der var forsamlet en masse glade mennesker jeg gav den nok en ekstra

det var måske en stramning og det skal

synes var helt fair men jeg synes ikke at det er rimeligt at man beskylder den

have sendt børn i fængsel for der er ingen forskel på den politik som den nuværende regering fører

vi ønsker som princip at børn ikke skal i fængsel og så kan der være

og den slags hvor der ikke kan findes plads i en social institution men det er den absolutte undtagelse så medmindre statsministeren mener at man ved et trylleslag bliver voksen den dag man fylder femten år så mener jeg

har jo ikke bare betydet at fjorten årige har fået en

efter straffeloven og er blevet spærret inde i sikrede institutioner

og arrestafdelinger i fængsler i forbindelse med arrestationer og varetægtsfængslinger så ja som vi har fået oplyst af justitsministeriet var der rent faktisk eksempler på at fjorten årige børn blev sat i fængsel under vk regeringen

er det jeg spørger er man et barn eller ej når man er femten

hvis vi kan blive enige om det sender man børn i fængsel også under den nuværende regering eller også

vi diskutere om straffealderen skal være fjorten

men i storbritannien sætter man selvfølgelig heller ikke børn i fængsel

ti årige og elleve årige og så videre så

det ville klæde statsministeren hvis man sagde at man i sin første maj tale måske nok var kommet til at give den en

stramning det er fair nok vi kan være uenige statsministeren kunne bare have sagt denne regering sender ikke fjorten årige børn i fængsel

jo rent faktisk også at fjorten årige kom til at tilbringe kort tid i arresthuse og og i arrestafdelinger i forbindelse med fængsler så der var jo en forskel

til femten år og det er jeg meget tilfreds

ved ordførerens kommentarer her i dag

men hvis ordføreren ikke ønsker at fjorten årige børn skal tilbringe tid i fængsler og arresthuse

jeg egentlig svært ved at forstå hvorfor venstre eller konservative for den sags skyld

og så tænkte

hørt forkert så gik jeg ind på socialdemokratiets hjemmeside for at finde talen der var den så der kan jeg se at statsministeren siger at

den kriminelle lavalder ned for man mener ikke at børn skal i fængsel så må man jo gå ud fra at statsministeren

det han har stillet skriftligt til mundtlig besvarelse så det vil jeg

jeg er også lidt forundret over at netop det her spørgsmål bliver stillet

den første maj og det synes jeg selvfølgelig er ganske fint nå men som jeg også har nævnt tidligere og

blev børn og unge under atten år sat i fængsel da herre lars barfoed var justitsminister børn og unge under atten år blev efter det oplyste

lars barfoed så sammen med dansk folkeparti og venstre sænkede den kriminelle

advarsler i strid med firs års tradition i dansk ret

skulle behandles ligesom de femten til sytten årige

vil jeg gerne bede statsministeren svare på mener statsministeren det eller ej

at hæve den kriminelle lavalder for denne regering sender ikke børn i fængsel det kan ikke forstås anderledes end at statsministeren mener at grænsen for om man skal i fængsel eller ej er den kriminelle lavalder deraf kan kun følge at statsministeren mener at femten årige i modsætning til fjorten årige skal i fængsel

helt enig med herre lars barfoed i det børn

i fængsel men jeg må så

justitsminister gennem ti år

betød at man af og til kunne risikere at arresthus og at skulle tilbringe kortere tid

jeg blev så vred da jeg sad og så den tale godt nok var det på tv jeg var ikke i fælledparken

rigtigt så slog jeg op på socialdemokratiets hjemmeside

have fået lidt solstik for vejret var jo godt men det var ikke en fejl det stod i talen jeg vil bare sige

som justitsminister i vk regeringen har stået for

i fængsel børn kommer kun i fængsel

i hvert fald indtil denne regering tiltrådte helt kortvarigt i forbindelse med at man skulle finde ud af hvilken institution de skulle anbringes på eller hvis børn

ingen kapacitetsproblemer der var plads

de her institutioner derfor er mit spørgsmål til statsministeren om statsministeren mener at femten

må jo være konsekvensen af det statsministeren siger

ingen der ønsker

stadig noget svært for mig at forstå

bringe de fjorten årige i samme kategori

som desværre af og til kommer til at tilbringe kortere tid i arresthuse

er under atten år kan helt kortvarigt det kan være nogle timer komme ind i et fængsel indtil man finder den rigtige institution til dem

kan det kun forstås sådan at den tidligere regering sendte børn i fængsel

er altså også børn derfor er er interesseret i at vide om statsministeren mener at

kan jo stadig væk straffes så mener statsministeren at femten årige skal sendes i fængsel eller mener statsministeren det ikke jeg er ret overbevist om at den her regering ligesom den tidligere regering er nødt til at acceptere det faktum at nogle gange har man for

et fængsel indtil man finder den rigtige institution

sidder lige bagved til næste onsdag for så vil jeg gerne spørge hvordan det går til at man helt kan undgå det så mener statsministeren at femten

at den tidligere regering valgte at sænke den kriminelle lavalder vel vidende at man så satte de fjorten årige i samme kategori

som af og til risikerer at havne i kortere tid i for eksempel et arresthus

gjorde det med fuldstændig åbne øjne

fjorten årige som immer væk er børn ligesom de

det næste spørgsmål er til udenrigsministeren af herre jakob ellemann jensen

rådet i den europæiske union og i lyset af udenrigsministerens forvisninger af tolvte marts

danmark har sat kampen for menneskerettigheder højt på eus dagsorden under danmarks formandskab at foretage sig i relation til ukraine i forbindelse med de påståede overgreb mod den fængslede tidligere premierminister

rigtig mange holdninger i forhold til det

så muligvis kan jeg også bidrage til en intern afklaring i venstre jeg henholder mig til at der næsten er lige så mange meldinger ude som der er medlemmer af

at ukraine er et meget vigtigt land for os i eu der har i eu kredsen været enighed om at færdigforhandle den associerings og handelsaftale

vi har mellem eu og ukraine på det tekniske niveau

den ikke skal underskrives før forholdene ændrer sig i ukraine den aftale er af stor strategisk betydning for begge parter og betyder i realiteten at ukraine påtager sig at implementere stort set hele eus regelsæt på handelsområdet de politisk motiverede retssager mod medlemmer af den tidligere ukrainske regering giver imidlertid anledning til meget stor bekymring vi følger både fra dansk og eus side udviklingen meget tæt vi har ved flere lejligheder skarpt fordømt de politisk motiverede retssager hvor vi har opfordret til at landet lever op til principperne om en retfærdig transparent og uafhængig rettergang for at undgå opfattelser

et selektivt retsvæsen vi har derudover gjort det klart for ukraine at tempoet

vil afhænge af om landet kan leve op til eus principper og værdier senest har udenrigsrepræsentant ashton udtrykt alvorlig bekymring over anklagerne om voldsanvendelse mod tidligere premierminister tymosjenko og opfordret til at der igangsættes en hurtig og upartisk undersøgelse af sagen samtidig har ashton opfordret ukraine til at tymosjenko får passende medicinsk behandling advokatbistand og mulighed for at modtage besøg fra dansk side bakker vi fuldstændig op om den linje der er udstukket af eus udenrigsrepræsentant formandskabet for den fælles udenrigs og sikkerhedspolitik varetages jo som bekendt af udenrigsrepræsentanten og det danske formandskab for rådet

men når udenrigsministeren er ude at sige at danmark har sat kampen for menneskerettigheder højt og havde lidt travlt i en periode med at forsikre om at udenrigsministeren var tilhænger af menneskerettigheder det var nødvendigt på det tidspunkt

konstatere at som det var tilfældet med ungarn tidligere på året

regeringen afvente hvordan man skal reagere indtil man finder en holdning ved at se i

retning de andre løber så hvad hvad mener man egentlig med at man vil sætte eller rettere har sat den her kamp højt på dagsordenen

altså venter på hvad de andre gør mener ministeren at det er at udvise lederskab at man venter på at de andre

må jeg henvise til et enkelt citat herre kristian jensen som

eu boykot og det gør han på baggrund af en kronik som

søren pind og fru lykke friis det er klart

men vores linje er meget klar vi fordømmer de politisk motiverede retssager der foregår

i en sag som denne er prøver at koordinere

imellem eu landene dette kommer til at foregå på et møde

fået den behandling af tymosjenko som tilsyneladende

kommer udenrigsministeren selv ind på det her med værtskabet for europamesterskaberne i fodbold men

direkte adspurgt har sagt at han forventer at deltage

jeg citerer min tyske kollega tager ikke til em i ukraine øv jeg var slet ikke blevet inviteret er ukraine et udviklingsland citat slut

jo selvfølgelig på sin vis meget morsomt

det lader jo til at det her pres har virket og det er udmærket men hvordan

en høj standard inden for menneskerettigheder

tilfældigvis at carl holst som også er et fremtrædende medlem af venstre han er oven i købet

i stand til at danne en fælles eu holdning så vil være i stand til at tale med en langt langt større vægt

det når nu ministeren mener at det er vigtigt at man

og det kan jeg sådan set kun tilslutte mig vil det så ikke være naturligt at man som

kommer med et oplæg i forhold til en sådan holdning og at man

en linje for hvor eu skal lægge sig

argumentere for at man skulle tage af sted fordi man derved så også kunne nå medierne fordi medierne være så massivt samlede som

deltage i debatten ud fra hvad vi tror bedst fremmer demokratiseringen i i ukraine og dermed også de menneskerettigheder der optager den nuværende regering så meget som tilfældet

gør sig om at stille ukraine for menneskerettighedsdomstolen i anledning af de påståede overgreb mod julija tymosjenko under hendes fængselsophold herunder

mens hun har været i det ukrainske fængselsvæsens varetægt vi har fra eus side opfordret til at der igangsættes en hurtig og upartisk undersøgelse vi vil følge den her sag meget nøje tymosjenko har også før anklagerne om voldsanvendelse været syg og

sengeliggende første prioritet må derfor være at sikre passende medicinsk behandling af tymosjenko og andre fængslede i forbindelse med de politisk motiverede retssager det er positivt at tymosjenko nu får mulighed for at modtage behandling af tyske læger på et hospital i ukraine tymosjenko har

sin sag vedrørende magtmisbrug for den europæiske menneskerettighedsdomstol i august to tusind og elleve og de hastebehandler sagen

blandt andet undersøger domstolen om dommen mod tymosjenko er politisk motiveret og om behandlingen af hende herunder den lægelige

rammer det jeg egentlig søger svaret på vil den danske regering trække ukraine for menneskerettighedsdomstolen

to tusind og elleve elleve så sagen er ikke alene bragt ind de har oven i købet lovet at de vil hastebehandle den og derfor er det lidt underligt når vi har den viden at

gå ind og gøre yderligere i en sag som er godt

der gør sig til til talsmand for det her

præsident for højesteret hans jürgen papier mener at man kan anvende konventionens artikel tre og tredive og

som som medlemsstat eller tiltrædende stat altså indbringe

hvis ikke man mener det er tilstrækkeligt for at man fra dansk side vil gå ind at

støtte det her hvad skal der så til hvor langt skal vi ud

for at pudse glorien og siger nu vil vi godt anmelde den sag der i øvrigt allerede er i gang og som man hastebehandler

vil det være lidt underligt at intervenere og komme med endnu et forslag om

jeg tror det vil virke lidt underligt hvis man agerede på den måde så derfor er vi tilfredse med

at sagen er rejst vi er tilfredse med at sagen hastebehandles vi er tilfredse med at det ikke alene er spørgsmålet om den politisk motiverede retssag der undersøges men også spørgsmålet om den lægelige behandling af

mener ministeren der er andre eksempler som danmark så undskyld jeg anvender ministerens udtryk for at pudse glorien kan indbringe for den europæiske menneskerettighedsdomstol

for at have givet sin chauffør for meget i løn mener ministeren at der er nogle af disse sager det

oplagt for danmark at indbringe for

i danmark i det danske udenrigsministerium

på dansk tysk foranledning udpeget en særlig repræsentant i eu der arbejder med menneskerettigheder

udfaldet af retssagen mod tymosjenko men så i øvrigt bruge det stærke instrument vi har nemlig associeringsaftalen med ukraine ukraine har en meget stor interesse i

medlem af eu forudsætningen for det det er at de opfører sig ordentligt i forhold til politiske retssager det fortæller vi dem hver gang vi har lejlighed til det når vi er sammen med dem og det

blive ved med i det håb at det er muligt at flytte ukraine netop fordi de har et ønske om noget de ikke kan opnå

har en høj standard også på det område der vedrører menneskerettigheder og politiske forfulgte som det her i virkeligheden

på seks og tyve milliard kr beklage tidligere udtalelser lige efter folketingsvalget om at han var flyttet ind i et håndværkertilbud

dahl for at være stiller et spørgsmål der bygger på en misforståelse af

at statsunderskuddet nedjusteres er det fordi der strømmer nogle penge ind

som kommer i takt med kursudsving

meget hurtigt gå den anden anden vej næste år og derfor kan man ikke måle på den slags udsving når man vurdere sundhedstilstanden i en økonomi som den danske det tror jeg også

ved hvis man har lyst til

beskæftige sig nærmere med de svagheder i dansk økonomi som jeg har lagt til grund for min vurdering af at der er tale om et håndværkertilbud så kan man med fordel læse den

der gøres der rigeligt og grundigt rede for hvordan vores konkurrenceevne og vores produktivitet

i boligterminologien når man har at gøre med et hus der er

noget helt helt ekstraordinært og det er vel sådan noget som man i økonomisk terminologi ville bruge om grækenland

sydeuropæiske lande der ikke helt grundlæggende har styr på noget som helst

har en økonomi der i internationale sammenhænge er ret god

med den højeste standard af de bureauer der kigger

på landenes økonomi og siger at der egentlig er rimelig godt styr på det

dansk økonomi og har haft tillid til at det vi har gjort alligevel har

dem der er ledige men i internationale sammenhænge

i to tusind og otte inden finanskrisen kom ind over os

en af grundene til at omverdenen siger det er egentlig ligegodt sørens ret godt gået i i danmark

jo på det grundlag at det er lidt forunderligt at høre finansministeren fastholde det her billede

til magten i en virksomhed eller

så kan man blive bedømt på det billede

at gøre noget der i folks øjne ser fornuftigt ud

det grundliggende fundament er i orden man river det ikke ned men man flytter ind og så skal man virkelig bruge noget

i mine øjne som den

tyve plan vi lagde frem i går viser har vi store problemer med vores konkurrenceevne vores produktivitet det har vi også med kvaliteten i vores uddannelsessystem det har vi også med offentligt underskud og gæld

nye satsninger på velfærd så jo jeg synes danmark har problemer

at det er en opfattelse der gør sig gældende i brede dele af befolkningen det er muligvis nok derfor

også har nogle styrker og det glæder jeg mig naturligvis også over jeg glæder mig også over at det der blev sagt

om at de styrker ville blive sat over styr ved et regeringsskifte

så tilliden er åbenbart ikke faldet

og tyve planen i går jo viser at man har overtaget

altså det er jo det der er så fantastisk nemlig at omverdenen kigger ind og siger hvordan kan det være at nogle partier gik til valg på en helt anden økonomisk politik der ville have været til fare for den grundlæggende tillid og dansk økonomi så kommer man til magten og så siger man men vi vil i øvrigt videreføre den økonomiske politik som den tidligere regering med støttepartiet stod for i al væsentligt

økonomi og indenrigsministerens sammenkobling mellem statens underskud for to tusind og tolv og hastigheden hvormed man kan gennemføre regeringsgrundlaget det siger hun tilbage i i

slutningen af oktober måned hvor hun siger at det er slemt med statens underskud det bebudede underskud på fem og firs milliard

havde troet og det får mærkbare konsekvenser for finansloven

det får den konsekvens at hastigheden hvormed man kan virkeliggøre regeringsgrundlaget bliver lavere end

sad og skrev er finansministeren enig i logikken her

underskuddets størrelse og hastigheden hvormed man kan gennemføre

med begge synspunkter den plan vi har lagt frem nu er der mere vækst i der er flere job i den

en indsats for at kickstarte økonomien skabe vækst

og tyve planen at uanset de her udsving der er

til hvad man skønner i afkast fra pensions og indkomstskatten så er det sådan at når man kigger på den økonomiske udvikling siden sidste gang og tyve plan siden valgkampen så ser det sværere ud nu end det gjorde dengang det ligger også

vil tage længere tid gå langsommere end man oprindelig lagde til grund

var at statens underskud for to tusind og tolv

cirka fem og firs milliard kroner så kommer regeringen til laver sit berømte kasseeftersyn når frem til at

hundrede og en milliard kroner

kasseeftersyn at økonomi og indenrigsministeren vurderer at når underskuddet i tolv er større end det man

kan man gennemføre regeringsgrundlaget i en lavere takt end man ellers havde ønsket da man sad og skrev det så spørger jeg finansministeren

enig i den logik

hvis svaret er at ja den logik er der så er det da påfaldende at man så ikke gennemfører regeringsgrundlaget

kasseeftersynet og ti milliard kroner

man regnede med det blev da man overtog regeringsmagten tilbage i efteråret så hvis økonomi og indenrigsministerens logik præsenteret i efteråret skal holde vand

jo betyde at man kan gennemføre regeringsgrundlaget i en hurtigere takt end end ellers bebudet og

han enig i den logik som økonomi og indenrigsministeren her præsenterede jeg tror det

det er det med holdbarhedsdiskussionen på længere sigt der er afgørende for finansministeren

peger på en forværring som skyldes præcis de faktorer

også gør sig gældende på den lange bane nemlig at man efter

minde spørgeren om at den regering som spørgeren støttede

var med til at forhandle november to tusind og syv

der tog man sig god tid og som jeg husker nyere dansk politisk historie

det ikke noget der gav spørgeren anledning til at rejse kritik af den daværende regering men det kan selvfølgelig være at man bedømmer tingene anderledes når det er nye ministre man kigger

over oplevelsen her for jeg har jo ganske rigtigt tidligere jagtet finansministeren med nøjagtig det her spørgsmål hvornår får offentligheden hvornår får befolkningen hvornår får danskerne viden om den skattereform regeringen har

soleklart at det vil jeg blive ved med indtil vi ser skattereformforslaget og jo længere tid der går jo mere undren er der

det er jo lidt paradoksalt finansministeren henviser til en situation fra to tusind og syv hvor den daværende regering skrev et regeringsgrundlag

man imod vores anbefaling indskrev ønsket om en skattereform men som jeg husker det

tidligere socialdemokratisk minister i spidsen carsten koch til at udfærdige et grundlag for

en skattereform det vil sige at der var et stykke arbejde der involverede ganske mange mennesker også uden for regeringens kreds

en skattereform det har regeringen jo ikke valgt regeringen har valgt at bebude en skattereform

i berlingske tiderne hvori han jo skriver

at det er dem der står op hver morgen og smører madpakker

ellers efterfølgende været en masse avisartikler

ytret sig om forskellige dele af finansieringen

i takt med at at alle mulige historier er

fremrykket pensionsbeskatning eller lignende breder utrygheden sig så sidder danskerne rundtomkring og holder sig tilbage fordi de

der behov for afklaring og der er ikke behov for utryghed der er behov for at danskerne ved hvad de har

deres økonomiske vilkår er i årene fremover

og beder finansministeren om at fortælle den undrende offentlighed

arbejder med de her ting og kommer frem

det minder jo meget om hvad den tidligere regering gjorde hvad enten man så betjener sig af en skattekommission eller ej og mon ikke

møde vælgerne igen altså alle de der ting er jeg godt klar over man tager det ganske roligt

grundlag skal nok falde på plads og så har man flertallet hjemme det slet ikke det jeg taler

set bare på vegne af alle de danskere som er i en utryg situation på grund af finanskrisen som er i tvivl om om de mister deres job

med afmatning og jeg tror også

bliver afløst af at folk bliver mere mobile at de tør skifte bolig igen

hvis man får arbejde langt væk fra hvor man bor i dag er der mulighed for at man kan sætte sit hus til salg og tro på

på boligmarkedet men det betyder også at danskerne så har brug for en afklaring

de økonomiske vilkår og der er en skattereform jo meget meget væsentlig hvordan vil den ændre folks økonomiske vilkår

om ikke andet så fortælle hvornår man agter at fremsætte et forslag til en skattereform så danskerne da

jo er mere tydeligt end det der blev sendt fra den tidligere regering nemlig at vi vil lave en skattereform der sænker skatten på arbejde og som forbedrer de offentlige finanser strukturelt med

en rimelig social balance i sig selv bidrager til at man i brede kredse har den opfattelse at der faktisk gøres den nødvendige indsats for at bringe den her økonomi på ret køl der er mange der efterlyser en skattereform med henblik på at styrke dansk økonomi og den får man

nogle partier der er klar til at tage ansvar for den nødvendige finansiering det får vi se

når han nu kommer over på sit kontor i den røde bygning

så lige gør sig en overvejelse om

det er klart at når der er diskussioner derude om at regeringen overvejer at hæve boligskatterne eksempelvis jamen så vil det jo helt naturligt få den konsekvens at folk der står i overvejelser om

købe et hus uden at vide om der efterfølgende kommer en stigning

kompromis om topskatten

beskatningen hvem skal skal bære det her regeringen har sagt

en rimelig social balance hvad betyder det betyder det at folk på

tidligt om morgenen der skal have andel i lavere skatter betyder det så at hvis der kommer afgifter der skal finansieres

de kommer til at betale afgifterne uden at få andel i de lavere personskatter

nogle spørgsmål ganske almindelige mennesker stiller sig og som gør at de beder regeringen om at komme ud af busken og fortælle hvad regeringen egentlig

nok gøre i dag og jeg synes at det er lidt underligt at man

at der er en politisk debat om skattespørgsmålet i

det er et vigtigt spørgsmål det var der også i optakten til den

regerings skattereform og havde der været politisk debat

det er der så ikke nogen tradition for

have men mon ikke man internt har en idé om hvordan man vil håndtere den her situation der håber jeg bare at man vil stille sig konstruktivt an trække med nu gør man lidt grin med det her med leverpostejmadderne for mig er det jo sådan

en relevant virkelighed at vi har en masse danskere som står op hver morgen

naturlig ting at gøre

der er ikke nogen spørger til stede lige i øjeblikket

jeg mig nødsaget til at udsætte mødet i

spørgsmål til justitsministeren af herre karsten lauritzen

var en smule forsinket jeg

så blevet lavet om det er min fejl og ikke justitsministerens det skal

betryggende og udtryk for god lovkvalitet når ministeren over for eu kommissær viviane reding fremlægger en fortolkning af regelændringen i medfør af regeringens forslag til lempelse af udvisningsreglerne der ikke stemmer overens med den fortolkning som ministeren har fremlagt over for folketinget

spørgsmålet hviler på en forkert forudsætning der er kun en fortolkning af regeringens

også fremover vil blive udvist det er

der står i lovforslagets bemærkninger helt nøjagtigt på side femogtyvende

efterhånden mange gange nu men jeg forsøger igen også over for herre karsten lauritzen den tidligere regering har skabt en lovgivningsmæssig uklarhed med hensyn til hvornår udvisning kan finde sted på den ene side står der jo altså som bekendt i lovteksten at en udlænding skal udvises

medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser på den anden side står der i lovens bemærkninger at de internationale forpligtelser altid skal overholdes også i tilfælde

være usikkerhed om rækkevidden af de internationale forpligtelser vil det være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning vil være muligt inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser der er altså ikke og det er pointen overensstemmelse mellem lovteksten og de tilknyttede bemærkninger

regeringen nu bod på

at der er en øget beskyttelse ja så ligger der heri rent juridisk at der er en øget retssikkerhedsmæssig beskyttelse fordi uklarheden uklarheden forsvinder

der er ikke tale om en lempelse af udvisningsreglerne for som sagt og som jeg startede med at sige

lovens bemærkninger personer der kan udvises efter de gældende regler

kom med under lovbehandlingen af lovforslaget og

hvordan det kan være at justitsministerens forklaring om øget retssikkerhed ikke afspejles i det brev som justitsministeren har forfattet til kommissæren der står øget beskyttelse

mod udvisning en øget beskyttelse mod udvisning må da naturligvis føre til at det bliver sværere

det som justitsministeren oplyser til folketinget og det som justitsministeren oplyser til til kommissionen man må også antage at at når justitsministeren det kommer

at udlevere brevkorrespondancen mellem kommissæren og justitsministeren så er man efterladt med det indtryk at det er fordi der måske ikke var overensstemmelse når man nu læser

retssikkerhed hverken på dansk eller engelsk

spørgsmål på en forkert forudsætning

i det lovforslag som som vi har her og som er til behandling i folketinget det står på side fem i lovforslaget

går dog alligevel ud fra at herre karsten lauritzen har læst det her lovforslag når nu

længere fremme i bemærkningerne

står der er ikke tilsigtet nogen

jeg selvfølgelig håbet herre karsten

fald forsøgt at underbygge det så

det handler om i brevet til kommissæren jeg spurgte om hvordan det kan være at det der står i brevet

ikke at der er en øget retssikkerhed for den person

som bliver udvist det er jo to forskellige ting det kan i hvert fald betyde to forskellige ting men selvfølgelig hvis man skal opfatte det sådan at justitsministeren ikke har formuleret sig korrekt

det ville da være rart at høre om om det er fordi man har formuleret sig forkert

man nu ikke har skrevet retssikkerhed men altså skrevet øget beskyttelse mod udvisning

end det der står i bemærkningerne så hvis man ønsker at stramme udvisningsregler

det vel være mest korrekt at beholde det der står i lovteksten det er det der har mest vægt som som retskilde kontra det der står i bemærkningerne

helt åbenlyst er ude på i den her sag for hvad handler den her sag om den handler jo grundlæggende om at den tidligere regering

skærpelse af reglerne til dansk folkeparti men så

i bemærkningerne udjævnede det hele og fik alt til at være som det i forvejen havde været

det der er virkeligheden i det her det er den uklarhed vi råder bod på nu

i regeringen hvad bliver konsekvensen ingen

kan udvises i dag vil også kunne udvises

rent faktisk sagde i mit oplæg vil jeg skriver til kommissionen at der er en øget beskyttelse

at der er en øget retssikkerhedsmæssig beskyttelse hvorfor fordi den uklarhed som den tidligere regering har skabt forsvinder

hvad er konsekvenserne de personer kan udvises i dag vil også fremover kunne blive udvist så det er det der er i det

lavede en signallovgivning fordi man

i form af store velfærdsbesparelser det ved alle og det synes jeg efterhånden er kommet ganske godt frem venstre burde

nuværende regering så påtager sig ansvaret for at rydde op i signallovgivningen men altså fastholder grundlaget

som blev udvist før lovændringen også udvist efter der må man jo sige at det er der jo diskussion om

er blandt andet forsvarsadvokater for nogle

mener at den lovændring som justitsministeren siger

justitsministeren vil ikke svare på hvorfor justitsministeren ikke bare skriver til kommissæren hvad det er det handler om men men nu indlægger indlægger den

her fortolkning om hvad det egentlig er det betyder og jeg vil så spørge igen om justitsministeren vil korrigere det brev der er sendt til kommissæren

i i svaret men hvorfor er det ikke skrevet det må man jo undre sig over så længe

skrevet to forskellige ting en til kommissionen og noget andet til

når herre karsten lauritzen så mener at der er advokater der har udtalt sig

der således ikke er tale om en lempelse af udvisningsbestemmelserne hvis det ikke er nok til at betrygge herre karsten

karsten lauritzens spørgeiver men bundlinjen i det her er jo at den

regering skabte en uklarhed som europa kommissionen har henvendt sig om

og det gør vi på en måde således at de personer der kan udvises i dag

udvises derfor burde venstre jo

bragt sig selv i ved at skulle lave en signallovgivning som gave til dansk folkeparti

og praksis på området reelt betyder at journalister og borgere har bedre muligheder for at få udleveret for eksempel kommunikation mellem den danske regering og kommissionen end folketingets medlemmer har

er sket i sagen om lempelse af udvisningsreglerne ikke mindst set i lyset af

regeringens øgede fokus på lovkvaliteten som beskrevet i regeringsgrundlaget

at aktindsigtsreglerne efter dansk ret giver journalister og borgere bedre muligheder for at få udleveret breve og andre dokumenter der indgår i regeringens korrespondance med

kommissionen end den adgang som folketingsmedlemmer har denne forudsætning er imidlertid forkert sagen om ændringen af udvisningsreglerne som spørgeren netop henviser til er et godt eksempel på at folketingsmedlemmerne har fået en videre adgang til indsigt i korrespondancen mellem

kommissionen og regeringen end den aktindsigt der er blevet givet til journalister når en journalist anmoder om aktindsigt i ministeriernes herunder

i en verserende sag om dansk lovgivnings forenelighed med eu retten ja så høres kommissionen om hvorvidt den har bemærkninger til udlevering af korrespondancen dette er den faste og sædvanlige praksis i sådanne aktindsigtssager i overensstemmelse hermed hørte justitsministeriet den anden april to tusind og tolv kommissionen i anledning af anmodning om aktindsigt fra jyllands posten og

af henholdsvis den første og anden april to tusind og tolv i korrespondancen mellem

af udvisningsreglerne i sommeren to tusind og elleve kommissionen svarede den trettende april to tusind og tolv at der efter kommissionens opfattelse kunne meddeles aktindsigt i regeringens korrespondance med kommissionen i denne sag kommissionen udtalte samtidig at bilagene derimod ikke burde udleveres da sagen fortsat befinder

justitsministeriet gav herefter jyllands posten og dagbladet information aktindsigt i kommissionens og regeringens breve om sagen men der blev altså ikke

også retsudvalget anmodede om at få udleveret samme korrespondance herunder bilagene den fjerde april i år og i overensstemmelse med sædvanlig praksis oversendte justitsministeriet

til retsudvalget i fortrolighed baggrunden

at retsudvalget fik sendt hele korrespondancen i fortrolighed

ikke skulle gives aktindsigt i bilagene regeringens fremgangsmåde i den sag har derfor været helt i tråd med sædvanlig praksis

mig der stillede spørgsmålet til justitsministeren om man måtte få lov til at se korrespondancen

en to ugers periode samtidig søger journalister fra information aktindsigt jeg tror sågar at

det blev udleveret til journalisten og så blev det efterfølgende rigtig nok med bilag oversendt til folketinget man har altså en situation

journalister på information får nogle oplysninger før folketinget

de selv samme informationer over til folketinget og uddyber det med nogle bilag der er givet i fortrolighed men faktum er

til nogle journalister på information fordi begæret aktindsigt og efterfølgende

dem til folketinget det må da være et principielt problem

beklager det meget over for folketinget det må være sådan at folketinget informeres først

det må justitsministeren da have den principielle holdning til så lang tid siden er det at justitsministeren

får udleveret papirer før folketingsmedlemmer der

bedt om at få udleveret de selv samme papirer det er så den praksis som justitsministeren er helt tilfreds med

man ønsker at sætte fokus på god lovkvalitet det må vel være sådan

justitsministeren kan sige at folketingets ønske om

få indsigt i vigtige papirer der har betydning for det parlamentariske arbejde går forud for den aktindsigt der gives

eller at der i det mindste

samtidig overlevering af aktindsigt og de informationer som folketinget har bedt om i hvert fald når man en situation hvor folketinget har bedt om informationerne før journalisterne

kommet fra retsudvalget og den her sag har derfor været helt i tråd med

grundlag for at beklage noget som helst det her er håndteret

fra information der søgte aktindsigt fik udleveret brevkorrespondancen før folketingets retsudvalg fik udleveret korrespondancen det er et faktuelt

spørgsmål som justitsministeren da forhåbentlig kan svare på her

nogle journalister søger aktindsigt man vælger fra justitsministeriets side at give aktindsigt

og udlevere papirerne til journalisterne fra information og efterfølgende oversender man det så til

jeg tror endda der er adskillige dage imellem at man gør de to ting er det ikke principielt

tror om den her sag derfor vil jeg bare henholde mig til at regeringens fremgangsmåde

herre kim christiansen dansk folkeparti

dsb mister en godtgørelse fra ansaldobreda på fire hundrede million

tusind og ni folketinget om at dsb havde indgået et forlig med ansaldobreda

milliard kroner var de fem hundrede million kroner en rabat derfor lå det allerede tilbage i to tusind og ni fast at

tilstrækkelig stor mængde af varer og ydelser som dsb rent faktisk kan bruge dsbs muligheder for hensigtsmæssigt at kunne udnytte rabatten er desværre også blevet påvirket negativt af at leverancerne fra ansaldobreda også efter indgåelse af forliget er

arbejder målrettet på at sikre den bedst mulige udnyttelse af rabatten inden den udløber med udgangen af to tusind og tolv eventuelt ved at få tidsfristen for rabatten udskudt

bliver spurgt om nemlig hvad ministeren

næppe realistisk at tro at man vil kunne købe for en milliard

reservedele inden den enogtredivete

at rabatten skal forstås på den måde at man også skal have gode danske kroner op af lommen hvis man køber for hundrede million kroner

kroner på rabatten og så skal man selv betale halvtreds

også hele tiden en vurdering for dsb hvad det koster i forhold til hvad man kunne købe det for andre steder der har været de forsinkelser så jeg kan jo ikke gøre så forfærdelig meget andet

som sagt ikke lod og del i det andet jeg så pointerede

dsbs ledelse er opmærksom på det her problem og derfor er der en dialog med ansaldobreda om eventuelt at forlænge tidsfristen så den kommer til at række ud over to

jeg har stor respekt for at man i dsb forholder sig til det her men nu er det jo således at ministeren

det er korrekt at med den pågældende

som dog er ganske mange penge

beregnet til at man skulle lave en rettidighedsplan

og det må så alt andet lige komme til at mangle nu nu kunne

så skidt endda med den rettidighed og så er katastrofen måske

ikke så stor ud over at fem hundrede million kroner stadig væk er

vi sidder selv i øjeblikket og forhandler om den her trafikmilliard årligt som vi jubler over er rigtig mange penge men den kan jo hurtigt blive spist op

hvis der dukker ret mange flere af de her sager op

eller ic4 skabene rundtomkring hvis det koster sådan fire hundrede million kroner hver gang fordi der er en eller anden der har dummet sig i systemet så får de penge

ben at gå på

ansvar men jeg synes måske det

indtil for nogle måneder siden

fortælle hvad det er for nogle konsekvenser og der er de konsekvenser som

dsb gør alt hvad de kan på ledelsesniveau

dertil rækker mine evner ikke

den øverste ansvarlige selv om dsb er en selvstændig offentlig virksomhed

fremlagt i to tusind og ni at pengene

gå til at lave en bedre rettidighed i forhold til fjern og regionaltogstrafik

bare nødt til at spørge jamen mangler man nu det mangler man reelt pengene i dsbs kasse eller undlader man bare at lave den her plan for hvordan

specifikt har så meget med rettidigheden

ikke andet så glæde os over det der vel er problemet her er at man har en kontrakt hvor man har retten til at købe eksempelvis reservedele for et beløb

million kroner men den er skruet sammen på en sådan måde at man også skal have et tilsvarende beløb som man får refunderet af rabatten

kroner som skal bruges her det er den måde man har skruet den her rabat sammen på og det har givet dsb nogle problemer

har efterspurgt og fordi der er mange af togene som ikke er kommet endnu det er også derfor at dsb gør hvad de kan for at sikre at

også til transportministeren herre kim

og dsb hvis dsb mister

togene i drift det forhold at dsb har store økonomiske udfordringer har i princippet ingen indflydelse på de kontraktlige krav

tilbage i to tusind og ni afsat otte hundrede million kroner til færdiggørelse af ic4

af ic4 var det under halvdelen af de otte hundrede million

ikke akut behov for tilførsel af yderligere midler

afsættes yderligere midler til færdiggørelse af ic4

udestående som ikke er afklaret

jeg håber jeg kan få et svar fra ministeren om

dsb er en selvstændig virksomhed

bedre hvis de stadig væk havde været under statens tilsyn men er det således at vi vil få en en lidt mere løbende orientering

forligskreds sted skal stå til regnskab for de her penge den ene ting

atkinsrapporten som fastslår at det vil koste yderligere fire hundrede million

hvis de her tog skal køre optimalt det har noget med sammenkoblingen at gøre det er jo netop de der fire hundrede million kroner

så så det er vel reelt et problem for dsbs

skjules her overhovedet som jeg ser det

blevet informeret undervejs

det vil jeg også meget gerne fortsat gøre for

skjule overhovedet jeg kan bare se at der er lavet en aftale om

at udnytte den det var så det vi brugte det

er der da et beløb som kunne have været gjort aktiv for dsb som så ikke bliver gjort aktivt dermed

en i forvejen vanskelig situation så derfor synes jeg vi alle sammen skal håbe på at det lykkes at få en forhandling

som gør at man kan udnytte de muligheder som kontrakten

slutningen af november stillede jeg et spørgsmål til transportministeren jeg fik et foreløbigt svar den sjette december og det gik blandt andet ud på at

var erstatningsbeløbet fordelte sig på den måde at de otte hundrede million til at færdiggøre ic4 togene for

lidt under halvdelen af pengene så der er heldigvis lidt at trække på de syv hundrede milliard kroner var til erstatningsmateriel jeg ved ikke hvordan det ser ud

svar endnu men men nu kommer jeg lidt ind på det her så står der også i det her spørgsmål at

for fjern og regionaltog og det var netop de fem hundrede million

som skulle komme ind via rabatter

få nogle konsekvenser for dsbs økonomi hvis man har brugt pengene

nu ikke får pengene så må det jo blive taget et andet sted fra bliver det så taget fra erstatningsmateriellet eller bliver det taget fra færdiggørelsen af ic4 togene går det så godt at man kan hente noget der

ikke noget der tyder på ifølge atkins for de siger jo fire

følge med i tallene her og derfor kan vi enten tage det ved nogle skriftlige spørgsmål eller på anden måde for det er ikke uvilje

at svare men umiddelbart

så meget med rettidigheden at gøre den er en mulighed som kontrakten gav for at dsb kunne få noget materiel eller noget service eller nogle nogle ting som man havde brug for

på nogle lempelige vilkår det indgik i kontrakten og det har man haft svært ved at

diskuteret med hensyn til et et spørgsmål der ikke er svaret på så bestræber vi os på at svare så

jeg har gjort tilbage

hvis nu vi trækker ministeren herned om onsdagen så går tingene da lidt hurtigere men det kan jo skyldes at det reelt

ved at der dukker lidt op i pressen om at nu mangler de fire hundrede million kr som man har udsigt til

men var det så ikke bare det svar vi kunne

jeg forventer da

en redegørelse for hvordan

er pengene brugt eller er der et reelt problem der også

hvad er det egentlig for en regning vi pludselig står med i forhold til dsb det er egentlig bare det jeg prøver at ræsonnere mig frem til ved at

bare lyst til så meget åbenhed som overhovedet muligt

man som minister har det øverste ansvar ja det har man men jeg vil ikke påtage mig ansvaret for konsekvenserne af den kontrakt der blev indgået i to tusind og ni

det

aftale der blev lavet i to tusind og ni så der er stort set kun tilbage for mig at sige at hvis

mangler oplysninger

gøre det bedre om det skal være i officielt forum eller

thulesen dahl dansk folkeparti

vil ministeren forholde sig til risikoen for fejlmedicinering i relation til

på udvalgsspørgsmål nummer fire hundrede og fire og fyrre om opdatering af medicinlister hvor ministeren svarer at udelukkende anvendelse af generisk navn i journalsystemet betyder imidlertid at overensstemmelse mellem lægemiddelpakning

helt afgørende er borgernes sikkerhed når vi taler om medicin

hjemmesygeplejen i kommunerne det er embedslægen der fører tilsyn med medicinhåndteringen og desværre viser deres tilsynsrapporter at der sker for mange fejl en af de ting som embedslægerne gennem årene gentagne gange har påpeget over for kommunerne er at der er risiko for fejl når der ikke er overensstemmelse mellem medicinlister og medicin

medicineringsfejl som skyldes at kommunerne udelukkende anvender generisk navn i journalsystemet

meget enig i at vi skal finde administrative lettelser for kommunerne hvor det er muligt men samtidig har vi

en rigtig vigtig opgave i at sørge for at det ikke sker på bekostning af patientsikkerheden derfor har der i sidste uge været holdt et møde i sundhedsstyrelsen hvor en række kommuner kom med input til hvordan overensstemmelsen mellem medicinlister og medicin alternativt kan sikres så borgernes sikkerhed tilgodeses jeg er blevet orienteret om at der i forlængelse af de input ministeriet og styrelsen fik vil blive arbejdet videre med løsningsmuligheder

det betyder at der er risiko for at der skal skiftes præparat hver gang der indkøbes ny medicin så

så bruger man den medicin der allerede er derude og er lukket op da der mangler tre dage er glasset tomt

ved at dosere så har man to muligheder som sygeplejersker ude i det hjem enten

man afslutte doseringen og tage hjem og så skal man ud igen fire dage efter for

erstatte pillerne i de æsker man allerede har udfyldt putte nyt præparat i det hele

cykle tilbage til kontoret rette journalen til

den skal jo ligge derude i en opdateret

den her vejledning

behov for at rette journalen hele tiden for hver gang der skal ændres i journalen

udmærket kunne håndtere at det er det generiske præparat der skal doseres derfor er min holdning

ved at bruge det generiske navn

spørgerens opfattelse af at vi står med nogle problemer vi kan jo se at som systemet er

for mange tilfælde af fejlmedicinering sted så man kan sige at vi har nogle udfordringer allerede i dag

at den generiske substitution er en rigtig god ting en måde vi sørger for at få det meste ud af vores sundhedsressourcer på altså det her med at man hele tiden får det

når det nu er det samme aktive stof der er

for at tage to produkter som vi alle sammen tror jeg

vi burde være interesseret i og ikke om det er en pinex eller en

noget som helst om hvad antallet af fejl som skyldes at der kun er angivet generisk navn er

om hvor stort omfanget er vi kan bare konstatere at der stadig sker for mange fejl det skal vi kigge på og samtidig skal vi kigge på om vi kan gøre tingene nemmere og bedre og det er det her jo et bud på

at det handler om at minimere antallet af fejl

ikke være nogen diskussion om hvis man kigger i den vejledning

at al den medicin som patienten får skal skrives på en medicinliste

skal ligge ude i hjemmet medicinlisten skal omfatte receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin dosisdispenseret medicin og medicin doseret af personalet samt medicin som patienten selv eller pårørende administrerer når man sender sådan noget ud i hjemmeplejen hvad forestiller man sig egentlig så at de kan gøre derude

måtte have købt af håndkøbsmedicin eller hvad

på anden måde man stiller faktisk en opgave som er fuldstændig umulig at løse så så derfor vil jeg egentlig gerne

tage initiativ til generelt at få rettet den her vejledning få den justeret op

og bliver brugbar i forhold til netop at hindre fejlmedicinering

også startede indledende det helt afgørende er jo at borgerne kan have en grundlæggende tryghed og sikkerhed og når vi snakker medicinhåndtering

set enig med spørgeren i at den allervigtigste forudsætning jo er

fagligheden hos det personale som står for medicinhåndtering i det daglige er på plads og er i orden og så skal der være vejledninger der understøtter det og det bringer mig til

at vi tilrettelægger arbejdet på en måde så vi får det meste

og det er jeg rigtig optaget af jeg modtager gerne

hvor vi kan afbureaukratisere og gøre tingene enklere så så det er jeg altid interesseret i

en idé at man forholdt sig til aktivstoffet i medicinen og ikke til produktnavnet

det synes jeg er noget vi helt klart skal overveje det mest afgørende er selvfølgelig at der er en entydighed i hvordan vi håndterer medicin og at det fagpersonale der står med ansvaret også ved hvordan de skal forholde sig

i kommunerne kan få nogle forhold der er til at arbejde med

er der nogle krav i den her vejledning som man af gode grunde ikke kan leve op til samtidig med at hvis man

at man nok i dag ikke lever op til de her krav vil

heller ikke forvente og så se hurtigst muligt at få rettet vejledningen til

man har en forestilling om at det er den bedste måde at håndtere opgaverne på og derfor gælder det om at vi sørger for at alle så gør det på den måde og viser det sig at det er nogle vejledninger der i virkeligheden spænder ben

bedst mulige sikkerhed for borgerne altså patienterne i forhold til medicinhåndtering

hvor vi også vil få meget gavn af den udvikling der ikke kan stoppes nemlig den elektroniske udvikling

elektronisk udstyr som

man har med rundt det havde man da også i den tid jeg nåede at være i hjemmeplejen der havde jeg da en håndcomputer med rundt og det var kun når det gik galt og

optaget af med frem og tilbage og

der handler om at gøre tingene nemmere gennem

magnet på både stofmisbrugere og forhandlere af stoffer

fat i stofferne og at rummene derfor heller ikke vil mindske stofmisbruget eller den dertil relaterede kriminalitet

af det lovforslag som regeringen har fremsat i dag

lovforslag som jeg er meget glad for er blevet fremsat og som jeg

meget gerne debatterer det har jeg også

bliver mere kvalificeret når alle har lejlighed til at sætte sig grundigt

helt korrekt også der at det her spørgsmål ville have været relevant altså i forbindelse med behandlingen

selv om jeg slet ikke er enig i præmissen for spørgsmålet nemlig at stofindtagelsesrum eller fixerum som de jo også kaldes i

enig i når vi nu fremsætter vores lovforslag så skyldes det jo tværtimod at vi tror på stofindtagelsesrum vi ved fra udenlandske erfaringer at kan medvirke til

nedbringe dødeligheden

drive stofindtagelsesrum som en del af deres samlede tilbud til stofmisbrugere og det synes også bekræftet af erfaringer fra udlandet hvor der er oprettet mere end halvfems stofindtagelsesrum og de første af dem har jo mere end tyve år på bagen

at stofindtagelsesrum ikke i første omgang vil mindske stofmisbruget eller narkokriminaliteten men med stofindtagelsesrum

man faktisk nå ud til nogle af de stofmisbrugere som det kan være vanskeligt

imod at de tager imod et behandlingstilbud

stofmisbruget og narkokriminaliteten

fortsætter deres misbrug kan man altså stadig med det her

man kan få forbedret forholdene og man kan få begrænset generne det fortjener de gademisbrugere som er særlig hårdt ramt når det gælder narkorelaterede dødsfald sundhedsmæssige skader og sociale problemer

familier der siger at nu må vi endelig lave det her

narkomanerne gående i deres egen baghave

en mistanke om at et af formålene måske det primære formål

have et sted hvor vi kan sende dem hen så vi ikke behøver at se

det primære må være at tage alle de tiltag vi

der kører forsøg med

er en del historier om kommuner som

sparehensyn ikke er specielt fremmelige i forhold til at

et godt tilbud om at komme ud af misbruget

før vi kan være nødt til at gøre

synes jeg ikke ministeren forholder sig til det problem

autoriseret sted

jeg ved ikke om ministeren vil have at politiet skal stå og holde øje med

kriminalitet som er forbundet med det her

i forbindelse med lægeordineret

de rigtig positive historier om at det der sker

misbrugerne kommer ud

kriminalitet og faktisk får skabt sig et liv og får en ordentlig måde at leve på kan man sige

svare på der er på ingen måde tale om at det

ude af øje ude af sind tværtimod det er meget vigtigt at få sagt der er tale om at det her er en mulighed for at give et tilbud hvor vi stiller nogle kvalitetskrav

må leve med deres misbrug under nogle meget uværdige forhold

med kvalitet vi stiller for eksempel krav om at der

være tilknyttet sundhedsfaglige tilbud og socialfaglige tilbud

lavtærskelmodel det vil sige at det er en måde at få fat på de mennesker som er allermest udsatte og som vi i dag ikke har mulighed for at

for at svare på noget af det sidste spørgeren siger det er jo lige præcis håbet

det allermest lykkelige men selv hvis det ikke lykkes vil det altså

markant forbedring at man ikke skal indtage sine stoffer under uhygiejniske forhold det derfor vi ser en meget høj dødelighed blandt den her gruppe så det store mål er selvfølgelig at kunne få

over at man ikke først og fremmest understøtter de andre tiltag som

at man kræver af kommunerne at de har nogle meget bedre

man tager ikke hånd om den handel der alligevel vil være med stoffer

om spørgeren har haft lejlighed til at det er jo lige blevet fremsat

man normalt skønner der er tale om eget forbrug

til de kriterier der er for at kunne være bruger af stofindtagelsesrummet

til at handle med det ligger i lovforslaget

er den grænse vi i det hele taget kender fra politiets skøn så vil

europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug har gennemgået den foreliggende viden der er om stofindtagelsesrum og som sagt har de første stofindtagelsesrum internationalt altså tyve år

noget der tyder på at stofindtagelsesrum tilskynder til stofmisbrug eller til øget narkotikakriminalitet

det betyder jo også at man måske ikke

kontrollere hvad de kommer med om politiet skal

ved jeg ikke men jeg tænker at den holdning der ligger

så accepterer vi faktisk stofmisbrug vi accepterer at der nødvendigvis må foregå en handel

det her misbrug i stedet for at gå ind og

det her går ind og gør en meget markant indsats

at få kommunerne til at gøre en større direkte indsats hvad de

mulighed for men hvad de i dag

der har et narkotikamisbrug det vil jeg meget gerne være med til

at snakke om hvad kommunerne

stå i vejen for at vi kan bruge det her tilbud som vi kan se

samfundet og det betyder noget for det omkringliggende samfund at man ikke skal have misbrugere i baggårde eller kælderskakter eller

ikke det er en mulighed for at vi ved at lave et lavtærskeltilbud

et af de kvalitetskrav vi stiller fra centralt hold fra statens side til kommunerne

i forbindelse

og det er min klare forhåbning at vi vil kunne nå nogle af de mest udsatte borgere

af den danske model for flere kvinder i ledelser og bestyrelser i

fremlagde regeringen i torsdags den tredje maj en ny dansk model for at få flere kvinder i virksomhedsledelse det har i arbejdet med den danske model været vigtigt for regeringen at finde en meget meget fleksibel løsning hvor vi ikke griber for meget ind i virksomhedernes ledelsesret og hvor vi samtidig sikrer reelle

en hundrede største virksomheder til at sætte måltal måltal for det underrepræsenterede køn det vil reelt sige

angive måltal og redegøre for status

af deres måltal herunder for hvorfor de i givet fald ikke har nået

opstillede målsætning i årsrapporterne et andet element ved modellen er at virksomhederne skal udarbejde en politik hvor der er fokus på at fremme kvinders og mænds lige karrieremuligheder på alle ledelsesniveauer det vil også styrke fødekæden og skabe et solidt rekrutteringsgrundlag til virksomhedernes bestyrelser ved at virksomhederne udarbejder politikker for ledelsesniveauet er det vores forventning at

hvordan man besætter ledelsesposter og hvad

kræves dermed skabes der et godt grundlag for at den samlede talentmasse hos både kvinder og mænd

selvfølgelig også udnyttes bedst muligt

skal de statslige virksomheder uanset størrelse opstille måltal og udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelse til spørgsmålet om hvilke konkrete effekter jeg forventer af modellen

fra år til år det afgørende er at vi kommer til at se en stigning i antallet af kvinder i bestyrelser og ikke om virksomhederne skal sætte måltal

så forventer vi selvfølgelig at virksomhederne vil sætte ambitiøse mål

derfor vil regeringen også løbende følge op på om udviklingen går i den rigtige

en ny linje man har valgt at lægge i hvert fald fra

på en del af det den tidligere regering

faktisk kan finde sted med hensyn til at virksomhederne selv

ønsker fem procent kvinder i

så er der selvfølgelig det eksempel som ordføreren kommer med og som

og måske også i tiden

virksomhederne hvis der er en virksomhed som vil sætte et måltal på

skal jeg ikke gå ind og blande mig i om det er godt eller dårligt eller

i og med at man også er forpligtet til at

som har interesser i den virksomhed selvfølgelig enten vil sige

at det der er rigtig ambitiøst det er rigtig godt

og så vil man påpege det og det er jo det

hvordan det kan fungere nu vil jeg springe

det er jo glædeligt at vi endelig kan begynde

der er ingen tvivl om at vi i venstre ikke ønsker kvoter hverken fra den danske regerings side

kan jeg nu regne med at med det her udspil

komme med et konkret svar om hvilken model

arbejdede på at finde en model og jeg synes at det er vigtigt at man i respekt for den proces også respekterer

vi havde en fornemmelse af det

vi skal komme med et svar den otteogtyvende maj

helt klart vil forfølge den linje som også ligger i den danske model det er helt sikkert det er også derfor

vi sagtens kan mødes omkring nogle af de svar som der skal gives

følge den her linje og at det er det man vil følge op med i

skrive om den danske model i skemaet vil ministeren gøre noget konkret over for de andre

medlemslande eller over for

en parlamentariker dernedefra sige

i eu er på vej og danmark er nødt til at indføre dem

ministeren vil gøre for at vi ikke bliver påduttet

andre kvoter det er simpelt hen et ganske almindeligt skema som handler om

de erfaringer man kan gøre sig og de anbefalinger man har om flere kvinder i bestyrelser det er også det

optaget af kvoter uanset om vi snakker om

almindeligt om flere kvinder i bestyrelser bliver kvotesnakken taget op vel vidende

vi har fundet noget som er meget bedre end kvoter og det synes jeg man skal fokusere på så kvotesnakken

et fantastisk redskab

jeg håber virkelig at

for de andre lande i

med hensyn til at